har afgivet betænkning og indstilling vedrørende folketingets ombudsmands beretning for året totusinde og

og miljøministeren til børne og undervisningsministeren er anmeldt følgende spørgere peter juel jensen martin henriksen mai henriksen karen ellemann tina nedergaard til miljøministeren er anmeldt følgende spørgere henrik høegh erling

er der flere der ønsker at melde sig som spørgere

det synes ikke at være tilfældet i første runde har spørger og minister begge op til to minutters taletid herefter følger

en minuts taletid jeg giver ordet til herre peter juel jensen

første spørgsmål til børne

simple spørgsmål skal være er det sædvanlig praksis at man i så høj grad profilerer

for alle ministre i regeringen nemlig at

muligt for borgere at

i del med antorini man kan komme til åbent hus i ministeriet for børn og undervisningsministeriet

dele sine erfaringer og komme og det vil der blive samlet op

ligesom man i øvrigt kan komme og stille spørgsmål

den tidligere undervisningsminister har også haft åbent hus arrangementer

er åbent hus arrangementer for at borgerne kan se at der er en adgang til at

det er en praksis fra tidligere og det er nu noget som regeringen samlet set gerne vil gøre

regering men den tidligere regering lavede ikke annoncer som sagde

ministerens navn den tidligere regering sagde kom og del med

undervisningsministeren her kører man jo på at man skal komme og møde ministeren

det emne det drejer sig om

er selvfølgelig stor tilhænger af al den åbenhed men når man udelukkende kører på ministerens navn

og ikke på ministerens ansvarsområde

af annoncen at det her er et åbent hus

hvor man kan dele sine erfaringer og holdninger og komme med spørgsmål til børne og undervisningsministeren igen vil jeg bare minde spørgeren om at det er

i de annoncer der var før var det ministerens titel og ansvarsområde der var fremhævet ikke ministerens navn

gået knap så godt man har ikke fået så mange valgkampspenge ind man har brugt

alle fagforeningernes valgkampspenge og så videre så ikke er et forsøg fra ministerens side på at bruge skatteyderpenge til at promovere ministeren ministeren

for at borgerne kan komme direkte og stille spørgsmål ud over dem de kan

antorini og som sagt

hensigtsmæssigt at en folkeskolelærer bærer et muslimsk tørklæde foran sin klasse og der synes jeg at ministeren i det skriftlige svar ikke svarer klart på det spørgsmål og derfor vil jeg gerne høre om ministeren herfra

kommunalbestyrelsen og den skolebestyrelse som er ledelsen på den enkelte folkeskole og en skolebestyrelse har jo mulighed for

gå en ordentlig måde det siger

thorning lærere må ikke bære tørklæde

helle thorning schmidt den nuværende statsminister klart gældende og jeg citerer fra artiklen

siger min grænse går ved om en skolelærer kan møde op med tørklæde på i undervisningen det mener

forstå at undervisningsministeren er uenig med statsministeren i den henseende

hvordan kan det være at man i regeringen tilsyneladende

tage stilling til de spilleregler der skal være

jeg synes det er forkert at sige at det handler om noget helt andet en løsrevet debat fra en gang i to tusind og syv det handler om det principielle spørgsmål hvorvidt man mener at en folkeskolelærer kan fremstå neutral i en undervisningssituation hvis vedkommende står med det muslimske tørklæde på og underviser det mener vi i

altså ændret opfattelse ved ved

og lignende diskussioner i folketinget og jeg må konstatere at det

vi synes det

jo var omkring det fleksible klasseloft

ministeren har jo medgivet at

de tal der ligger til grund for beregningerne af det fleksible klasseloft var forkerte hvordan har ministeren det så med at den aftale der nu er indgået

enhedslistens forslag om at der skal være

at år efter år er der kommet

i klasserne på de gymnasiale uddannelser og det giver altså ikke en god uddannelseskvalitet når der er propfyldt med elever der elever der sidder i vindueskarmen på handelsgymnasier hvor

se det på folketings tv

alle gymnasierne indberetter til det der hedder uni c som er en styrelse under børne og undervisningsministeriet indberetter hvor mange elever der

til at gennemføre et klasseloft

som er en styrelse som indsamler data direkte fra gymnasierne

til styring af deres it baserede systemer det er ikke nogen vi har adgang til i børne og undervisningsministeriet og det er

og understrege at det er gymnasierne selv der indberetter

det har været stamklassen

rektorforeningen opererer med hvad er det for nogle tal vi har fået indberettet fra gymnasierne selv

om vi kan lande en fornuftig løsning men selvfølgelig anvender vi de tal som man altid gør og som er indberettet fra gymnasierne selv

er det som gymnasiet har indberettet til uni c

om hvordan vi får gennemført det som jeg virkelig synes er en stor gevinst

otte og tyve elever og det giver et langt

til folkeskoleområdet og have en drøftelse med ministeren om lærernes undervisningstid

ikke er helt sammenlignelige tal vi får

meget tid lærerne bruger i undervisningslokalet altså til den reelle

ind til om ministeren mener at det antal timer som lærerne i dag underviser eleverne i

for at sikre at tallene er korrekte det som den samlede undersøgelse

finde på børne og undervisningsministeriets hjemmeside

at lærerne samlet set underviser en lille smule mere

så synes vi i regeringen som det også fremgår af regeringsgrundlaget at vi gerne

kerneopgaven for lærerne nemlig at kunne undervise mere

udgangspunkt i eurostats tal som også fokuserer på hvor mange elever

der er per lærer i folkeskolerne rundtomkring i de europæiske lande og også i japan og

i usa så har vi igen den samme diskussion

man ikke vil anerkende tallene jeg er enig i at i forhold

sammenligne pærer og bananer og det har ikke rigtig nogen gavn

de danske tal og vi tager vores eget lille land og vores otte og halvfems kommuner og ser på forskellene er ministeren så ikke bekymret over de ekstremt store forskelle der alt andet lige er i forhold til hvor meget den enkelte kommune leverer af undervisningstid

landene opgør blandt andet lærernes undervisningsandel

så man skal virkelig passe på at man ikke kommer til at blande æbler

at samlet set underviser lærerne en lille smule mere men med store

der er en lokal udmøntning af de arbejdstidsaftaler der er og jeg konstaterer bare her at vi i regeringen er

vi kan finde noget mere

det det bureaukrati

der er meget mere der hører til den gode undervisning men det ved

lidt forvirring om hvad det er man melder ind

nogle gange have en bekymring for om det er de reelle tal man har så mit spørgsmål er

alt andet lige er at være lærer er det så godt nok at man kun er fyrre procent i kerneopgaven

kan være enige om handler om den reelle undervisning er det godt nok og er det godt nok at vi har

er snittet godt nok og er den reelle tid

er noget man kan lære af hinanden mit indtryk er at kommunalbestyrelserne er

man kan fokusere lærernes

nogle eksempler på fjerne noget overflødigt bureaukrati som de arbejder med noget mødevirksomhed som som ikke hører til kerneopgaverne

med til skolepsykologens at det ikke skal være lærerne som også

vil sige at opfattelsen af tal ændrede sig dramatisk

valget den femtende september vi har set eksempler for eksempel med

hvor herre morten bødskov den nuværende justitsminister

med tallene men da så herre bjarne corydon indtrådte i finansministeriet måtte man erkende at venstre ikke havde fiflet med nogen tal det var rent

en fair løsning var underfinansieret med mindst to og tyve milliard kroner

også med børne og undervisningsministeren i går i samråd i udvalget hvor ministeren nu pludselig anerkender i modsætning til da hun indtog

er solid og at de har opbygget en egenkapital på cirka en milliard kroner under vk regeringen nu hører vi så

undervisningstiden hvor ministeren så forholder sig til uni cs tal så

skal høre helt konkret hvilke tal agter ministeren at bruge

indberetningerne på baggrund af hvad kommunerne selv har indberettet

det ikke nogle steder tæller man specialundervisning med

svært at sammenligne det på baggrund af internationale statistikker

den nye regerings anvendelse af tal altså før og efter valget bruger man vidt forskellige tal og medgiver at vi ikke har fiflet med tallene forud for valget

interessant nu at vide om ministeren agter at bruge de af ministeriet sædvanligvis anvendte tal i forhold til folkeskolen eller om ministeren pønser på at at bruge andre tal for

set bare have bekræftet om ministeren agter at

altid har gjort i forhold til opgørelse af udgifterne i folkeskolen eller om ministeren

af politiske årsager agter at bruge en

vi anvendte tal tidligere den konkrete diskussion som jeg tror at spørgeren

inden for den helt almindelige undervisning

er på de normale opgørelsesmetoder som man laver i ministerierne men der er selvfølgelig en forskel på om man synes at pensionsudgifter skal tælle med

eller ej det er langt mere kompliceret faktisk er der kilder som ministeriet haft adgang til derfor skal det korte spørgsmål nu lyde agter ministeren fremadrettet

skal besvare spørgsmål i forhold til den tidligere regerings gøren og laden at benytte tal er udarbejdet af ministeriet eller tal der

er udarbejdet af danmarks lærerforening det er et ret kort

er for nogle elementer der indgår i tallene jeg synes

så er rimeligt at lærernes pensionsudgifter skal tælle med når man skal vurdere

at lærerne skal have deres pension når de går på pension men er det udtryk for

at transportministeriet her først på ugen har lagt op til en proces hvor man vil køre miljøredegørelsen samtidig med at man kører behandlingen af lovforslaget det her er jo en beslutning

bekymrer rigtig mange forstadsborgere mange pendlere fra sjælland og håndværkere fra lolland falster hvor jeg selv kommer fra derfor vil

det er i orden at man nu kører en uhørt proces hvor de her to processer altså kører sideløbende hidtil

jo henhører

vist ansvar for den vurdering der foregår og der står jo altså her at det skal være en grundig vurdering af støjemissioner

oplyser transportministeriet at de arbejder med flere forskellige modeller på det her område mener ministeren ikke at det ville være rigtigt at gøre den miljødel færdig først

hvem ellevetusind kroner om året ikke betyder så meget får rigtig god plads i københavn til deres biler de familier

året på budgettet men egentlig er afhængige af bilen for at kunne hente børn for at kunne købe ind og for at

får altså et tilbud om en dyrere ståplads i en i forvejen overfyldt bus kan vi

har et vist politisk ansvar for miljøet at det må være rigtigt

del skal være overstået inden

enige om at miljøredegørelsen

de fleste vandløb ud over det ganske land er

skabt for at sikre afvanding det kan være fra sommerhusområder det kan være fra beboelsesområder det kan også være fra marker i landbruget

netop skabt for primært at sikre afvanding så vi ikke så at sige bliver

denne afvandingsmulighed altså vandføringsevnen og det at man godt vil kunne sikre et bedre miljø på mange andre måder for eksempel ved at bruge andre metoder det kunne være stenrev og det kunne være mini ådale og en række forskellige andre tiltag

godt kunne opnå et bedre miljø uden at forringe

også er det primære formål og fint at vi også kan tilgodese miljøet men det

tilgodeset med den der win win metode

direkte går efter at forringe afvandingsevnen

man i miljøministeriet tilsyneladende

at kunstige gravede vandløb som jo helt naturligt har

skal omklassificeres til at være naturlige når de ikke er det

det overordnede formål nemlig at sikre at vandløbene har

overordnet formål at sikre afvanding hvorfor har man givet sådan en ordre der faktisk

set også undre at lige præcis i den ordre som

tilsyneladende har udstedt går man faktisk imod den vejledning og de direktiver som eu har udstukket for der står jo lige præcis i de vejledninger at man både kan og har stor mulighed for at tage hensyn også til afvanding så spørgsmålet

hvorfor miljøministeriet har

en ordre til systemet om at de ikke skal tage hensyn til afvanding

ministeren jo selv har anerkendt at man faktisk også skal tage

så at vi sikrer miljøtilstanden derude

er vedrørende de ajourførte vandplaner

må man vel sige er lidt i strid med de gængse demokratiske principper altså principper der bygger på at man gerne vil have borgerne inddraget jeg ved ikke om

sætte sig ind i vandmiljøplaner og skrive indsigelser

ikke har haft de forudgående seks måneder til at sætte sig ind i

i den sammenhæng vil jeg gerne høre om ministeren ikke mener

de berørte parter bør sikres en retfærdig og demokratisk mulighed

fuldt i overensstemmelse med loven og det er

skal gå hurtigt

vk

tid til at komme med eventuelle indsigelser

altså landmænd som pludselig opdager at det får konsekvenser

landmænd som jo så i løbet af få dage er nødt til

hun ikke mener at der er

artikel fjorten om borgerinddragelse og ligesådan

er kommet noget nyt ind og det sikrer vi også nu

og en eu dom på grund af den tidligere regerings

her hen over weekenden fordi hjemmesiden har været overbooket og det vil sige at den utrolig korte høringsfrist er blevet endnu kortere og

det vil være en rigtig god idé at forlænge den her høringsfrist

være med til at sikre den demokratiske proces og kompensere for de tekniske problemer

de planer så derfor er det mit ansvar som minister

en uge og det

vi skal nå det til den toogtyvende december og som sagt må man jo så sende sin bekymring

det som elleve år med vk regeringen det var altså en lille smule under ti år

spørgetiden starter først klokken fjorten så jeg skal her udsætte mødet i

til økonomi og indenrigsministeren af herre

mener ministeren vil styrke det kommunale selvstyre

i gør at kommuner såvel som regioner og stat har meget meget stramme økonomiske rammer

at give et større politisk råderum

se om man kan få mere ud af mindre inddrage medarbejdere og ledelse og den overskrift

at tænke på er tillid og ansvar ledelse

i det lovprogram som vi har fremlagt

i arbejder strategisk med tingene snarere end at

vil gerne kvittere for at den nye regering så tager det med i sit lovprogram men når man kigger i lovprogrammet under ministerens ressort

altså når man kigger i

bliver udskudt et halvt års tid det kan der være nogle grunde til det kan ministeren få lov

om de kommunale forpligtende samarbejder som selvfølgelig også skal give lidt mere frirum og

jeg også noteret mig et tredje element om at ministeren

at have bemyndigelse til at fastsætte regler for konkurrenceudsættelse som man vel også kan tolke ind i den her sammenhæng underforstået hvis ministeren da ville

ligesom oser af nye forslag

er derfor jeg godt vil bede om om ministeren kunne prøve at konkretisere lille smule mere en ting er lovprogrammet det er jo i sig selv et lovprogram som er fast men er måske lidt flere konkrete tanker

er en lang række ministre som har lovgivning

kommunerne virker på og det gælder også beskæftigelsesministeren en stor del af kommunernes opgaveløsning er jo præget

på beskæftigelsesministerens område

lovforslag om frikommuner da den nye regering kom til men

afbureaukratiserer sker det stort set med

jeg vil igen kvittere for at man tager vk regeringens idé om et frikommuneforsøg med videre det skal vi nok kunne finde ud af i fællesskab jeg

det kan være et projekt som virkelig kan løfte nogle ting

kan være provokerende som ministeren selv siger at vise nogle andre måder at gøre tingene på det synes jeg er rigtig fornuftigt men jeg er bare ærgerlig over hvis det er sådan at det nu bliver udskudt

selv inde på det i forhold til det her med at der kan ligge nogle andre ting men kan ministeren så ikke prøve at konkretisere lidt i forhold til afbureaukratisering

det som vi alle sammen går og snakker om men som ministeren siger

med en pincet hvor er det så i lovprogrammet at vi ser nogle af de her forslag fra regeringens side til at afbureaukratisere kommunernes mulighed for at agere

jeg til lovforslag på

trykke på knapperne for og imod her i folketingssalen

jeg stod her for nogle uger siden med en af spørgerens partifæller

give et tilskud til

en af spørgerens partikollegaer sådan meget insisterende syntes at det var ministeren der skulle tage ansvar for

hvis det er en politisk prioritering i kommunen

også folkevalgte og hvis det er en menneskelig fejl så kan man sikkert lære af den

det er fint nok som ministeren siger vi skal lave nye regler det er jo i sig selv udmærket i hvert fald hvis reglerne ikke er hensigtsmæssige det ligger ligesom i det men men der ligger ikke umiddelbart nogle konkrete planer

afbureaukratisere man vil gerne tale om det det vil vi jo alle sammen gerne

har udspilsretten så derfor efterspørger jeg bare forslag fra regeringens side i lovprogrammet eller andetsteds for den sags skyld til at gøre det lettere for kommunerne at udvikle

så er der ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel det er også et forenklingsforslag så er der ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats

som også bliver forenklet så er der ændring af lov om miljøbeskyttelse lov om planlægning og andre love som handler om digital annoncering obligatorisk

forskellige andre love som er en reform af den måde det fungerer på som også har forenkling

er der ændring af lov om planlægning og det er altså en to tre fire fem seks syv lovforslag

er en væsentlig pointe at tage med at

vi tror det er meget afgørende at man i kommunen har mulighed for at nærme sig et punkt hvor man har en minimumsnormering

og det er noget som vi har levet godt med i mange år uden at synes at det var en væsentlig hindring for at kommunerne kunne tilrettelægge deres skolestruktur

tage hul på at tilføre ressourcer til kommunerne på det her område

få en kvittering for at

minimumsstandarder på en lang række forskellige områder

indgået den her aftale med enhedslisten om tilførelse af fem hundrede million kroner med den hensigt at man skulle lave minimumsnormeringer

derfor det undrer mig lidt at man som kommunernes

vi skal have frihed og muligheder for at udvikle og prioritere lokalt

en anden historie det vil man gerne gøre men man vil samtidig ikke give frihed til

være højere normeringer og så er der ikke behov for det hvorfor ikke lave den

være en minimumsnormering og en vis standard det synes jeg burde være noget

det være op til kommunerne selv det skal vi fra regeringens side

der er nogle boligkvarterer hvor børnene har et meget stort behov for at der er mange voksne der er måske andre boligkvarterer hvor forældrene har flere ressourcer og

kan sørge for børnenes sproglige udvikling

komme i skole har de et godt sprog er de vant til at være sammen med andre hvordan fungerer

på kommuneniveau er

børneinstitutioner eller alle landets kommuner kommer op på

og jeg

den her måde allerede er begyndt at udnytte det som også var en klar intention fra

det ikke lige præcis at man gør det ens uanset om der er et behov det ene sted der er større eller et behov der er mindre et andet sted som ministeren rigtigt siger og som jeg

kommunerne kan indrette sig som de nu ønsker men på den

kan så diskutere om en ekstra pædagog i hver fjerde institution

fair nok det er så et skridt i en retning men et ensartet højt niveau synes jeg lugter af standardisering og centralisering af hvordan tingene skal udvikle sig

inden for kommunen kan prioritere

daginstitutioner og dagpasning

nogle steder bor folk tæt andre steder bor de længere

roligere de bliver bedre i stand til at samarbejde med hinanden hvis de er sammen med flere voksne derfor synes jeg

set det er meget godt at vi tilfører ressourcer på det her niveau men som spørgeren siger

et skridt i retning af at gøre vores regeringsgrundlag til virkelighed

en minimumsstandard heller ikke på kommuneniveau det her er et skridt på vejen

der også der være forskelle i de behov der er kommuner der

i nogle områder hvor der er flere socialt belastede områder og der er kommuner der

ligger i områder hvor det samme ikke er tilfældet

burde være den ensartethed og den standardisering som som jeg fornemmer at regeringen

betyder det ministeren siger om at man gerne vil give ressourcerne finansieret af højere skatter og afgifter men at man så vil lade det være op til kommunerne selv at prioritere

dem kan i så få at lege med de skal godt nok gå til noget bestemt men det er over bloktilskuddet eller hvordan havde ministeren tænkt sig

jeg undrer mig lidt over det som spørgeren siger

fuldstændig identiske beslutninger at have et nogenlunde ensartet serviceniveau

som skal tage ansvar for det og så må de også blive mødt med den tillid at det er det de gør derfor håber jeg også at spørgerens interesse i dag er et et tilsagn om også at

fra ølkassen i stedet for at hoppe op og kræve nye regler

syvhundrede procent flere stoffer i den periode kontrollen bestod sammenlignet med samme periode sidste år og i bekræftende fald mener ministeren så

at sikre en effektiv bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet inden for schengensamarbejdet danmark skal i samarbejde med vores nabolande udføre en effektiv toldkontrol baseret på en mobil fleksibel og efterretningsbaseret indsats i overensstemmelse med de fælles regler der gælder i eu planerne fra maj to tusind og elleve om kontrolanlæg på grænsen er alene en symbolpolitisk anvendelse af ressourcerne og vil derfor ikke blive gennemført annulleringen af aftalen er således primært begrundet i at ressourcerne skal anvendes mere moderne og effektivt stigningen i beslaglæggelsen af khat i de tre måneder som resultaterne af den

øgede toldkontrol dækker skyldes især et

og det gør vi ved at flytte ressourcerne til fleksible mobile enheder der skal operere som baglandspatruljer

regeringens arbejde efter de første tre måneder ud fra for

meningsmålinger det kunne være meget sjovt til samme konklusion

man ser bort fra den her enkeltstående fangst som man i øvrigt

altså stadig væk en stigning på to tusind procent i forhold til konfiskering af

på over fem hundrede procent så jeg forstår ikke helt hvordan skatteministeren kommer frem til at det her

ønskede opført var en fiasko

til danmarks omdømme men faktisk også

effektiv anvendelse af ressourcer skats

oversendt til skatteudvalget at den samlede vurdering er at den øgede indsats i perioden juli september to tusind og elleve ikke i sig selv har givet en nævneværdig forøgelse af beslaglagte varer med videre

og det er også årsagen til at regeringen har truffet en beslutning om at bruge ressourcerne mere

en en helt særskilt indsats som skat har

at man siger at det ikke har haft nogen effekt altså et plus på trettentusinde og syvhundrede procent det er da en øget kontrolgevinst skulle

det her hvis man skulle have et ordentligt statistisk grundlag

lidt for hurtigt ud at skyde sådan en grænsekontrol ned

den meget markante stigning som spørgeren omtaler skyldes

af et enkeltstående parti khat på tre tusind

er baggrunden for det statistiske hop skat fastslår jo

grænseaftalen og når regeringen så insisterer på at ressourcerne skal anvendes

så har den helt klare vurdering været at det gøres bedre i forhold til ønsket om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet via mere mobile og efterretningsbaserede enheder det er den moderne måde at bekæmpe det meget komplekse problem på som grænseoverskridende kriminalitet

altså man skal da have skyklapper

valgt her i det lovforslag vi behandler lige nu

oplagt at man så opretholdt den her øgede toldkontrol hvor fanger man

fjerner alle toldere samtidig med at man øger incitamentet til

sikrer en bedre udnyttelse af toldressourcerne ved i stedet for at opstille toldere på grænsestregen faktisk at gennemføre mobile og efterretningsbaserede indsatser samtidig med at vi i forbindelse med finansloven for to tusind og tolv laver en yderligere

indsatsen imod illegal handel med afgiftspligtige varer så samlet set er der faktisk tale om at regeringen

en langt mere ambitiøs og også moderne og virkningsfuld indsats end den det tidligere flertal stod for jeg synes det ville klæde spørgeren og spørgerens parti dansk

ønsket om at have en stærk toldstyrke på selve grænsestregen

fysiske anlæg det er allerede nu fastslået at det

ikke havde nogen nævneværdig effekt lad os da bruge ressourcerne effektivt i en krisetid hvor dansk økonomi er presset samtidig med at vi sikrer

afstandskrav og ikke besøgstal der er kriteriet for om en turistattraktion kan få skiltning fra motorveje

er udvalgt på baggrund af indstilling fra naturstyrelsen kulturarvsstyrelsen og visitdenmark indstillingen er forelagt et udvalg bestående af repræsentanter for det tidligere

naturstyrelsen samvirkende danske turistforeninger horesta kulturarvsstyrelsen kl friluftsrådet dansk turismefremme og vejdirektoratet

skal ske principperne indebærer bla at

alene i helt særlige tilfælde skiltes med seværdigheder uden for ti

og turistskiltene må ikke kræves suppleret med nye opfølgende vejskilte for så vidt angår princippet om at der alene i særlige tilfælde skiltes med seværdigheder der

hvis vi ikke fastlagde nogle overordnede principper

ja stort set alt mellem himmel og jord det ville fordyre ordningen og jeg tror også det ville

understrege at der netop er tale om overordnede principper og så vil man selvfølgelig i særlige tilfælde i forbindelse med afstandskrav

om det er sund fornuft der er inde over

alligevel må jeg så undre mig når jeg ser at listen viser at

østjyske motorvej ind til legoland

så ikke kan vælge en attraktion lidt nordligere som hedder djurs sommerland og som har sekshundrede og tredstusind besøgende men det kan vi komme tilbage til under næste spørgsmål det jeg gerne vil vide er er det muligt at ministeren kunne

kunne være andre kriterier som kunne være med til at vurdere

lad det nu vente jeg tror man skal passe på med kriterierne her

rigtig mange som eksempelvis

man har forberedt hjemmefra

kommer man direkte derhen hvor man skal være jeg siger det her for at

også er noget omkring trafiksikkerhed jeg tror der er nogle principper her som

enige om som vi har kunnet se i andre lande at motorvejene er fuldstændig fyldt med

jeg tror vi skal være

at når man kører i andre lande

bliver man dog inspireret af at der er skiltning som viser at

dermed er på sikker vej og det fjerner dog immer væk noget forvirring

alligevel er lidt i tvivl det næste er at jeg mener det hører med under visitdenmarks store interesse

så tydelige som muligt hvor er det vi er og hvad er det vi kan repræsentere vi må ikke glemme at turisterhvervet er vores tredjestørste erhverv i danmark så er det ikke sådan at vi bør være mere åbne over for hvordan vi vælger vores skiltning

om at finde en balance hvor det også handler om

visitdenmark er med i hele beslutningsprocessen her de er en væsentlig del af det

vi giver ordentlig og lødig information til turister så de kan komme frem og få brugt nogle af

de der forlystelsesanlæg samtidig med at vi også tænker

til hvad der står og jeg har heller ikke den skræk som vi i danmark

forstyrret det er jo sådan at brune skilte er til turistattraktioner og jeg mener klart at det ville være en måde vi kunne profilere også vores østjyske område bedre

og jeg mener ikke det er korrekt at man går ind og siger at en attraktion som

ti kilometers grænsen så der kan ikke skiltes der mener jeg klart vi kunne gå ind og kigge på andre

dels at give som også spørgeren efterlyser ordentlig information

balance i forhold til trafiksikkerhed hvor meget skal vi skilte

som jeg ikke synes er heldige og som jeg synes vi skal undgå at

har vurderet og efterfølgende indstillet til hvilke turistmål de finder der skal ske opstilling af turistskilte og det

blandt de udpegede seværdigheder på baggrund af spørgsmålet

forelægge spørgsmålet for naturstyrelsen kulturarvsstyrelsen og visitdenmark og så understrege at

området der er inde over når det er os der er forpligtede til at sætte skiltene op og vi fra christiansborg beslutter hvordan de skal stå så jeg vil gerne bede om at ministeren siger at vi

mødes igen hvis der er udsigt til at

helt sikker på at jeg efterfølgende under ingen omstændigheder uanset hvad svaret måtte blive

oplever hvordan svarene kommer fordi det er virkelig magtpåliggende at man forholder sig til sekshundrede og tredstusind besøg og at det er en meget stor

attraktion uden for københavn som oplever

kørt over af at der ikke kan skiltes mens andre attraktioner kan skiltes så jeg følger sagen videre og glæder mig til at se hvordan

arbejdes jeg er glad for ministerens imødekommenhed

herre jan e jørgensen venstre

i hovedstaden sådan som det blev lovet københavnerne i valgkampen blandt andet på store annoncer på de københavnske

hvis ministeren ikke bemærkede busserne

kan se et billede af villy søvndal fra før han blev udenrigsminister hvor der

transportministeren

ansvarlig finansiering til det og at vi arbejder med vores mål

begge punkter er i alles interesse

og at vi gør den så attraktiv som overhovedet muligt

jeg også igangsat en analyse af hvordan vi sammensætter takstnedsættelserne

størst

skal så vidt muligt bidrage til at få folk ud af bilerne og ind i tog og busser de skulle nødigt bidrage til at hive folk

naturligvis også finansieres på en fornuftig måde

socialistisk folkeparti lovede billigere billetter inden jul

jo bemærket at der er ved at komme julepynt op i gadebilledet så jeg tænkte at vi måtte være ved

på det tidspunkt udtalte sfs

ordfører på området pia olsen dyhr ideen er at månedskort skal blive billigere inden jul det tager nok omkring tre måneder at få på plads siger sfs

garantere en prisnedsættelse på fyrre procent på månedskort og så fem og tyve procent på klippekort men om det præcist

kunne hun dog ikke love

en senere artikel har hun så udtalt at hvis ikke der var sket noget inden fire måneder

man ringe og skælde hende ud og fire måneder

og skælde hende ud men jeg synes ikke at jeg fik noget svar af ministeren på mit spørgsmål

jeg har så forstået at det bliver ikke inden jul når der skal nedsættes

og hvad ved jeg på trods af at det altså blev lovet i valgkampen men hvornår bliver det

den tidligere regering som jo havde kraftig deltagelse af spørgerens parti med et underskud på

seks og halvfems milliard kroner og

fuldstændig afgørende at den nye regering

at få orden i økonomien men det betyder også at vi samtidig vil gøre alt for at leve op til det som vi er optaget af som ny regering nemlig både bedre og mere effektiv men også billigere kollektiv trafik så det kommer når vi får mulighed for

to tusind og tretten taler vi om to tusind og fjorten taler

ud fra at ministeren lægger nogle planer for økonomien og hvornår

nederst så har man jo også talt meget om en betalingsring som skulle skaffe et provenu på to milliard kroner det indgik i sfs plan at den ene milliard man fik ind

bruges på forbedringer af den kollektive kollektive trafik og at den anden milliard skulle bruges på takstnedsættelser kan jeg så

det er det der med at komme med fem og tyve påstande og så skære det ned til en til sidst det er en skole som er ok men som jo er set før

sådan at vi har en regering som er ansvarlig i forhold til økonomien

set at vi overtager en situation med et underskud på seks og halvfems milliard

vi bruger ikke pengene førend vi har dem derfor

ingen tvivl om at regeringen vil arbejde for bedre mere effektiv og billigere

at vende i valgkampen i den anledning udtalte venstres politiske ordfører

sf startede valgkampen med at sige at de havde et forsigtighedsprincip så man ikke kunne sænke taksterne i

før man fik penge ind fra betalingsringen her på valgkampens sidste dag går de ind og bryder

er sfs politik i en nøddeskal skal jeg så forstå det på den måde at transportministeren er enig med venstre i at de løfter der kom fra sfs

sted hvor også sf var repræsenteret

jeg efterhånden nu har sagt temmelig mange gange der er ingen tvivl om regeringsgrundlaget alle der har lyst til det kan sætte sig ned og læse det regeringen er dybt optaget af at vi får bedre og mere effektiv og billigere kollektiv trafik det vil vi arbejde stenhårdt på vi vil også med en betalingsring sørge for at vi får færre biler ind i den her by

flere og bedre og mere effektiv og billigere kollektiv trafik vi bekymrer os faktisk om de mange mennesker som hver dag må bruge så meget tid på

i trængsel for noget så naturligt

skulle fra sit hjem og til sit arbejde og tilbage igen dem bekymrer vi os faktisk om

derfor vi etablerer trængselsafgift i hovedstadsområdet så der bliver råd til markant at forbedre den kollektive trafik taksterne i den kollektive trafik kan fra år til år

takstloftet som er fastsat i lov om trafikselskaber lægger låg på regulering af taksterne så de ikke stiger mere end stigningen i de omkostninger som trafikselskaberne har til brændstof lønninger med videre jeg mener grundlæggende at princippet bag takstloftet er fornuftigt for det sikrer nemlig at trafikselskabernes økonomi hænger sammen og dermed at selskabernes stigende omkostning til brændstof og lønninger ikke skal finansieres af de kommunale eller regionale budgetter samtidig sikrer det at trafikselskaberne ikke må sætte taksten op med mere end hvad disse stigninger i udgifterne tilsiger de udmeldinger

ikke kan sætte taksterne kraftigt op for på den måde at

de økonomiske problemer som selskabet står med

de valgløfter man afgav da der var valgkamp og før man

valgløfterne gik jo ud på at taksterne ikke skulle stige men at de tværtimod skulle

er det i overensstemmelse med de valgløfter om at prisen på månedskort skulle falde med fyrre

på et klippekort skulle falde med fem og tyve

med henholdsvis fyrre procent og fem og tyve procent stiger med fem

trods alt et vist spring fra en prissænkning på fyrre procent og

til en prisstigning på seks procent det

simpelt spørgsmål mener ministeren at der er overensstemmelse

de valgløfter som s og sf afgav i valgkampen

faktisk førte politik vi ser nu hvor taksterne altså ikke falder

før ministeren så henviser mig til forsamlingshusene

ministerens egen partifælle i valgkampen

efter valgkampen har herre rasmus prehn sagt følgende med hensyn til hvornår billetpriserne så falder bare jeg kunne svare på det det bedste jeg kan svare er at det sker hurtigst muligt men det var ikke med på finansloven i denne omgang så det bliver ikke i to tusind og tolv og

så hurtigt som det er fysisk og teknisk muligt

kunne man ønske sig den forrige regering også

faktisk krise i europa og der er krisemøde

stats og regeringschefer ansvarlig økonomisk politik er fuldstændig afgørende

de svar som spørgeren her refererer ordførerne for

vi ønsker bedre mere effektiv og billigere kollektiv trafik

ikke i valgkampen var ude at love at vi ville sætte priserne ned

i modsætning til socialdemokraterne

havde vi jo opdaget at der allerede var en krise i europa

mens vi førte valgkamp så mit spørgsmål går på om ministeren synes det er i orden at man udstikker løfter som man ikke har en kinamands chance for at gennemføre fordi man ikke har økonomien til det og jeg kan komme med endnu et citat

udtalte til avisendk det er ikke god stil at man kommer med denne type af valgløfter og så står vi i denne situation men sådan er det siger anne baastrup

det var nok ikke så heldigt at vi gik ud og bildte vælgerne noget ind som vi godt vidste at vi ikke kunne gennemføre kunne vi i det mindste ikke få en undskyldning i stedet for at man hele tiden forsøger at skyde skylden på regeringen

socialdemokraterne og sf at der var et hul

så jeg kan sådan set bare endnu en gang gentage at regeringen er dybt optaget af at vi skal have en bedre mere effektiv og billigere kollektiv trafik men jeg erkender også at det økonomiske morads som den tidligere regering efterlod

ministeren skal svare på de spørgsmål der bliver stillet og spørgsmålet er mener ministeren at det er i overensstemmelse med regeringens valgløfter at taksterne på offentlig transport stiger næste år og jeg vil sådan set

tilfreds med at ministeren siger nej det er ikke i overensstemmelse

valgløfter vi udstedte det er beklageligt vi undskylder og vi gør det ikke igen for selvfølgelig skal man holde det man lover så bliver jeg såmænd tilfreds og det er der måske endda også en vælger eller to

synes jeg en ordentlig og nøgtern forklaring på

en klar gennemgang af hvordan det her hænger sammen og

temmelig mange gange sagde at målet er at der skal være bedre mere effektiv og

to tusind og tolv bliver et meget

for folketinget vi har anmeldt en række reformer på det beskæftigelsesmæssige område og blandt andet kontanthjælpsreformen skal i mine øjne hvile på

der vil jeg gerne sige til ministeren at vi i venstre selvfølgelig er meget glade for det og vi ser frem til

vi mener der er behov for en reform

er jo en helt ny melodi fra ministerens side i forhold til hvad vi hørte før

bekræfte at ministeren indtil nu ikke har taget et eneste initiativ

kun har taget initiativer der ifølge regeringens egne tal

reform af førtidspensionsområdet så jeg

ikke enig med spørgeren i at det er en anden melodi tværtimod

i alle de år jeg har været folketingspolitiker været stærk tilhænger af grundlæggende omfattende reformer af socialpolitikken og beskæftigelsespolitikken desværre har der tidligere været en regering i danmark der ikke for alvor har

at få løst nogle af de grundlæggende problemer der er på beskæftigelsesområdet nu er

borgere erhvervsdygtige alder der står uden for arbejdsmarkedet

at bidrage aktivt til at vi kan få lavet reformer der gavner arbejdsudbuddet og som giver mennesker mulighed for at være en aktiv del af arbejdsmarkedet vi har været regering i ganske kort tid så kort tid at det ikke har kunnet lade sig gøre at lave de store reformer der skal til derfor er det

personer på offentlig forsørgelse

kontanthjælp til et aktivt arbejdsliv der er afsat midler til en forøget indsats mod ungdomsarbejdsløshed som via jobrotation voksenlærlingeordning og traineeforløb skal flytte

arbejdsløse faglærte unge og

ministeren for en god ordens skyld vil bekræfte de oplysninger som finansministeren har givet i folketinget nemlig at den varige effekt af regeringens politik er et tab

krævementaliteten at vi nedlægger arbejdspladser i danmark og hæver de offentlige ydelser

den økonomiske krise og dermed under den tidligere regering

valgt som en del af vores finanslov at kickstarte dansk økonomi for at skabe flere arbejdspladser

der har både finansministeren og

her lovforslag isoleret hvad man ikke kan

det manglende arbejdsudbud

mens beskæftigelsesministeren fra den første januar to tusind og tolv agter at hæve en række offentlige ydelser

forskellige problemer og udfordringer på samme tid

at det er sådan at man kan fremsætte et lovforslag der

hvad angår fattigdomsydelserne skal adressere det problem at vi igennem en årrække har set et støt stigende antal danskere leve i fattigdom det er muligt det ikke optager venstre men det optager regeringen jeg synes det er dybt problematisk at vi

de enten mangler kompetencer eller andre forudsætninger for at kunne træde ind på arbejdsmarkedet og i stedet overlades til nogle meget lave ydelser

det nødvendigt ikke at se det her lovforslag isoleret men se det i sammenhæng med en række andre initiativer

et uheld bragte klarhed ind i debatten om de offentlige ydelsers størrelse

består i at det altid skal kunne betale sig at arbejde

jeg gerne spørge ministeren for jeg synes ikke at jeg fik et klart svar på

socialministeren som jeg som regeringens øvrige ministre er fuldstændig enige om at det er nødvendigt at

at man ønsker et samfund hvor det altid skal kunne betale sig

mens man på den anden side målrettet fjerner nogle

der sikrer at flere kommer i arbejde herunder

nedsatte lave sociale ydelser ikke er kommet i arbejde derfor er det altså set med mine øjne ikke tilstrækkeligt at man står i folketinget og stamper lidt i gulvet og siger at det skal kunne betale sig at arbejde det er så let at sige den slags det er så let at påkalde sig fraser paroler og overskrifter det vi også er forpligtet

nuværende regering ser vi anderledes på den sag vi tror på

fra overførselsindkomst ud på arbejdsmarkedet jeg skal måske bare minde om at det jo desværre ikke er lykkedes i flere årtier for alvor at gøre op med det problem at vi har mange tusinde mennesker i danmark der står uden for arbejdsmarkedet

opfordre til at alle folketingspolitikere sammen med regeringen

når man går ind og forringer det økonomiske incitament ved at tage et

de borgere der i dag modtager de ydelser der i stedet ville gå ud og finde sig et arbejde det man bare skal overveje er om det er det samfund man ønsker

opretholde og udvikle en ordentlig balance mellem at vi på den ene side sikrer at det skal kunne betale sig at arbejde

går til spørgsmål ti som til beskæftigelsesministeren og det er stillet af herre peter skaarup dansk

i sit ønske om at det skal kunne betale sig at arbejde at afskaffelsen af starthjælpen virker stik modsat jævnfør statsministerens udtalelser på pressemødet den niogtyvende november to tusind og elleve

vi vil have en negativ effekt på arbejdsudbuddet hvis man ser afskaffelsen af ydelserne isoleret det

altså at det virker stik modsat når nu finansministeriet både under den borgerlige regering

under den nuværende regering har fundet frem til at det faktisk virker stik modsat altså at det bliver sværere

folk i beskæftigelse når det er at man

det var godt lige at få det på plads det er jo også det rockwool fonden har sagt

for de indvandrere der har modtaget den

kunne tjene væsentlig mere hvis man kom ud på arbejdsmarkedet nu lykkedes det jo ikke at få statsministeren herned i spørgetiden det blev så beskæftigelsesministeren da statsministeren ikke ville ville komme herned i dag og svare på spørgsmål men

om ikke det rigtigste når man nu er klar over

kunne betale sig at arbejde og at det virker stik modsat i forhold til beskæftigelsen

set startede med alle de initiativer som beskæftigelsesministeren siger at man gerne vil lave i stedet for at starte

til en person som har været meget omtalt i medierne af sfs socialordfører

hun får jo øget sine ydelser nu på baggrund af det regeringen sætter i gang virker det ikke som et totalt grotesk signal at man øger ydelserne

ikke forholde sig til at vi har familier i danmark

altså efter knap halvandet år er det omkring hver tiende der er kommet i arbejde efter fire år

kommet i arbejde det

at en meget meget lav ydelse efter fire år kan få to og fyrre procent i arbejde jeg synes ikke det er tilstrækkeligt og jeg kan da godt her afsløre at mit mål

ud på arbejdsmarkedet jeg er ikke tilfreds med at to og fyrre procent af dem der modtager starthjælp kommer i arbejde

det er blandt andet derfor vi stiller spørgsmål her og der er vi så bare nødt til at forholde os til det som regeringen har fremlagt regeringen har jo fremlagt noget der betyder at der kommer flere i arbejde regeringen har fremlagt noget

sit parlamentariske grundlag enhedslisten der betyder at der er færre der kommer i arbejde

og det viser finansministeriets beregninger færre

det vi har set indtil nu så jeg diskuterer ikke specielt proces jeg diskuterer det regeringen har fremlagt og det eneste regeringen har fremlagt på det her område er noget der

øvrigt godt se og det kunne jeg så godt tænke mig at spørge beskæftigelsesministeren om kan det ikke blive et problem

at man altså har adgang til kontanthjælp fra dag et når man kommer hertil som indvandrer kan det ikke blive et problem for danmark at vi dermed kommer til at ligge i top i forhold til sociale ydelser hvis vi sammenligner os med andre lande det tror jeg kan blive et problem

den effekt som er negativ i forhold til beskæftigelsen bare bliver endnu værre

mindre attraktivt at tage et stykke arbejde

ikke logisk hvis vi kigger os om i verden og ser på hvordan vilkårene er for at få asyl hvordan vilkårene er for at få opholdstilladelse og hvordan vilkårene er med hensyn til at få sociale ydelser

sig om efter de lande hvor ydelserne er bedst og mest interessante

de vilkår man dukker op til er de mest optimale for en selv

jo meget menneskeligt at tænke sådan i hvert fald og når man

afskaffer starthjælpen med det resultat at man får meget høje sociale ydelser sammenlignet med andre lande

ikke logisk at lige præcis danmark kan være interessant hvis man er interesseret i at komme et andet sted hen i verden

bevare den såkaldt stramme udlændingepolitik

så vidt jeg er orienteret noget entydigt billede

sådan her anser ministeren starthjælpen for en fattigdomsydelse når man tager i betragtning at den i store træk svarer til

suen jævnfør statsministerens udtalelser på pressemødet den niogtyvende november to tusind og elleve

og dermed er svaret ja jeg synes i øvrigt ikke det er rimeligt

sammenholde det med suen

i de livsomstændigheder der gør sig gældende når man er su modtager

der er et livsperspektiv hvad angår at tage en uddannelse

jo i dansk folkeparti også gør sig gældende at man

relativt kort periode er er uden for arbejdsmarkedet når man kommer her til landet fra start af

har en overgangsfase indtil man forhåbentlig kommer ud på arbejdsmarkedet

at komme ud på arbejdsmarkedet har starthjælpen så været god

det viser blandt andet rockwool fondens undersøgelse jo også rigtig mange

i arbejde på baggrund af at man har følt en interesse for at komme ud på arbejdsmarkedet og få den højere løn

så også fordi statsministeren på sit pressemøde kom ind på såkaldte fattigdomsydelser nu ville statsministeren så ikke komme i salen i dag og svare på de her spørgsmål men derfor er

i den forbindelse synes jeg jo det er relevant

fokusere på

mig at se ikke er fattige det kan jo sagtens lade sig gøre for en

su modtager at klare sig i vores samfund det kan godt være at man ikke kan få

at man må spare på nogle nogle fornødenheder i en periode men vilkårene for en studerende er ikke meget anderledes

være rimeligt at vilkårene er er i den startperiode man er her som udlænding

ville det ikke være en idé at kigge lidt på hvad andre lande har

jo flere gange spurgt ministeren uden rigtig at få noget svar på om man ikke ville lave en sammenligning med andre lande på hvilke ydelser

problemet er at danmark kan blive en magnet

på social velfærd

jo noget der håndteres i regi af justitsministeriet

jeg er tværtimod ansvarlig for at få folk i arbejde og jeg er ansvarlig for at sikre at der er et ydelsesniveau i danmark som vi kan stå ved og som er ordentligt her er så en politisk uenighed jeg synes jo

for nogles vedkommende en ydelse der har strakt sig over mange år

rockwool fonden i en rapport siger at starthjælpen har en klar jobeffekt

er ministeren jo beskæftigelsesminister så det må man

som vi jo havde modsat nu

det må man nødvendigvis anerkende også som minister når det så er sagt synes vi det er relevant at man kigger på hvad andre lande har

starthjælp som vi jo er enige om svarer til cirka

lande vi normalt sammenligner os med efter at regeringen har besluttet sig for at afskaffe starthjælpen og

kan ministeren ikke godt se at det virker kritisk

man i danmark får forholdsvis højere ydelser uden at få et job

den retning som dansk folkeparti mener tingene

ser på konsekvenserne

det regeringen indfører her altså højere ydelser uden tilstrækkelig beskæftigelsesmæssig effekt det kan godt være man tror at man kommer med nogle initiativer vi har bare ikke set dem endnu der skulle give et resultat og når danmark har højere ydelser som man kan få adgang til fra start af

så er det jo logisk at danmark kommer højere op på listen af interessante lande

videnskabeligt grundlag for det altså om man har sammenlignet med hvad andre lande gør for det kan jo ikke undgå at have en effekt nu er

og integrationsministeren til stede og der er det jo meget mere klart hvad der bliver sagt

der siger man jo faktisk at den slappere udlændingepolitik herunder

kan medføre at vi får flere udlændinge til danmark

godt ønske mig at beskæftigelsesministeren meget mere klart ville sige

for nogle konsekvenser det får når vi øger ydelserne uden at have sikkerhed for at man

og det kan man i mine øjne ikke det her er kun en flig af kontanthjælpssystemet og vi har anmeldt en større reform af

folkeparti vil bidrage aktivt til det

er henvist til rockwool fondens undersøgelser at

der er kommet i arbejde sammenligner man med den kontrolgruppe der modtog almindelig kontanthjælp

at

så lav at det ligner gammeldags fattigdom

og adfærd hos forældrene såvel

børnene i samværssager

min opfattelse bestemt er kompetencer til at kunne aflæse den slags

drejer sig om samværssager der vedrører små børn

komplekse sager som eksempelvis handler om overgreb eller sager med et meget højt konfliktniveau

i øvrigt altid være en en børnesagkyndig psykolog der deltager i mødet med forældrene

tolv uger på men men der findes til gengæld ingen som kan skelne imellem hvornår

tale om en forsmået ekskæreste der der prøver at gøre alt for at ramme den anden eller hvornår der virkelig er grund til bekymring de mennesker der arbejder som sagsbehandlere er jo ikke uddannet

mener ministeren ikke at det mindste vi kan forlange er at

kan identificere den slags tegn

bliver sagt sidder en forælder som bare vil

sin vilje og i virkeligheden vil bruge alle metoder for at opnå et eller andet og

nogle af de højkonfliktsager er jo nogle af dem

særlig fokus på når vi skal til at lave en evaluering af forældreansvarsloven der er lige blevet lavet en skriftlig evaluering som er blevet sendt rundt og der har været høringsfrist den femte december

meget indstillet på at vi skal blive langt bedre til at hjælpe i de her højkonfliktsager

at identificere hvad det er for nogle sager hvor vi regner med at der er tale om samværschikane eller hvor man ikke har rent mel i posen

det er også derfor jeg gerne vil høre ministerens holdning nemlig

at afkode barnets verbale og barnets nonverbale kommunikation

når det så handler om de voksne må man sige

vi som forældre alle sammen elsker vores børn nogle gange

barnets bedste

i virkeligheden vil være til gavn for dem selv derfor får vi nogle af de her konfliktsituationer hvor det så er de offentlige myndigheder der skal gå ind og påtage sig den opgave som forældrene selv burde

de børn der nu er er havnet hos nogle forældre som ikke er særlig gode til selv at kunne løse

skilsmisseproblemer der hjælper vi til

alle mulige former vi laver mægling vi laver samtaler vi hjælper forældrene til at håndtere den meget svære situation det

blive skilt og samtidig have barnets bedste for øje men jeg vil gerne sige meget klart at der er sager der er meget svære og hvor der er tale om højkonfliktsager og hvor vi skal blive langt bedre til at sætte ind og eksempelvis få bremset forældre som ikke har

voldelig eksægtefælle og

sidder og er ekstremt bange for hvad han kan finde på at gøre derfor kan hun sidde og sige ja til tingene hvilket så vil betyde at juristen siger ok

det er dejligt at høre at de er enige og at de samtykker det

havde kompetente medarbejdere ansat der kunne se igennem det her og kunne aflæse kropssprog

den her kvinde virker ekstremt bange her er vi

undersøge det mere grundigt vil ministeren være åben over for at vi kan prøve at kigge på at få sådanne medarbejdere ansat til at dømme

ægteskabet har en særlig udfordring også hvor der har været tale om at børnene har været udsat for vold eller hvor de har set forældrene udsætte hinanden for vold

er det vigtige for mig og for regeringen er at når vi nu laver en evaluering af forældreansvarsloven

i enighed i folketinget det her er ikke en lov som

bestemte partier skal stå bag det skulle meget gerne være en lov vi er fælles om for det her

hjælpe de børn hvis mor og far går fra hinanden vi har nu fået en evaluering som viser at vi har store problemer

store problemer i forhold til den måde man fortolker hvordan man skal dele

det er blevet mere almindeligt at tro at når der står at man har fælles ansvar for barnet så betyder det

og det er især i sager hvor der har været højkonflikt eller hvor der har været tale om vold jo ekstremt vigtigt at man også er

præcis det nonverbale eller kropssproget hvis der sidder en og bare ikke siger noget er det så fordi vedkommende er enig eller er det i virkeligheden et udtryk for

vil glæde mig til at tage drøftelsen efterfølgende også med dansk folkeparti det her problem der bliver rejst nu er noget der er skrevet ind i den skriftlige evaluering og som jeg håber at vi kan finde løsninger på når vi skal evaluere

er stillet til social og integrationsministeren af

er ihærdig men i det her tilfælde oplever vi også et medlem af folketinget

i folketingets spørgetid den treogtyvende november hvor herre martin henriksen stillede stort set det samme spørgsmål til

oplyse at regeringen ikke har ændret holdning i løbet af de sidste fjorten dage når det så er sagt vil jeg selvfølgelig også gerne sige at overenskomsterne er et anliggende for arbejdsmarkedets parter og jeg overlader det selvfølgelig trygt til dem at tilrettelægge forholdene på arbejdsmarkedet på den måde der sikrer at vi også i fremtiden har et fleksibelt og et velfungerende arbejdsmarked jeg synes

det er rigtig fint hvis man på lokalt plan kan opnå enighed om hvordan man

vagterne eksempelvis på plejehjemmet i påsken og i julen

det være at der er andre der kan tage fri andre som ikke har så store følelser i nogle af de helligdage

måde kan jeg sige at jeg egentlig ikke det store problem

spørgsmålet til kulturministeren fordi det handlede om kultur der fik jeg heller ikke noget klart svar det er derfor vi bliver ved med at spørge i dansk folkeparti

ministeren her var lidt tættere på at give et svar

den holdning i regeringen at det er helt i orden

op om at man i overenskomsterne sidestiller dansk kultur med andre kulturer er det

vi definerer ikke andres spørgsmål som upræcise og siger at vi ikke vil forholde os til dem vi svarer selvfølgelig når vi bliver spurgt

tidligere integrationsministerium har lavet en undersøgelse

det drejer sig selvfølgelig om at man blandt andet kan dele fridagene man kan tage de fridage der er vigtige for en og

have fri den fireogtyvende december hvis der er nogle der ikke skal fejre jul det siger sig selv

den der lige blev sneget ind om kulturerne jeg hørte ikke at jeg svarede noget om kultur jeg hørte

tror nu nok at de ældre på på plejehjemmene vil sætte pris

ligget i alle de andre spørgsmål som vi har stillet

tale om at man sidestiller dansk kultur med andre kulturer det gør man jo når man går ind og siger at

uanset hvilken kulturbaggrund

skal deres helligdage sidestilles med de danske helligdage i overenskomsterne dermed sker der en

dansk kultur og andre kulturer i danmark det synes vi i

principielt er forkert fordi vi mener at dansk kultur skal have førsteprioritet vi ser også tendensen andre steder

have bekræftet klart og tydeligt at det ikke

for ministeren og for regeringen at man sidestiller de forskellige helligdage og dermed i realiteten sidestiller dansk kultur

til gavn for de gamle mennesker der bor der

det uanset om dem der er på arbejde tror på den ene gud eller på den anden gud eller overhovedet ikke tror på nogen gud jeg er helt sikker på at de fagligt kan finde ud af at varetage

jeg vil også gerne slå fast at jeg i hvert fald ikke har hørt andet det er aldrig nogen sinde kommet mig for øre at der har været ældre mennesker som har klaget over at julen på lige netop deres botilbud ikke var hyggelig nok fordi der ikke var respekt for de danske traditioner jeg forstår slet ikke at man skal have fødderne plantet i de danske traditioner for at kunne hylde dem så vidt jeg ved kan man jo sagtens levere en god og hyggelig jul uden på nogen som helst mulig måde selv at have et juletræ derhjemme bare man ved at det er det

kan vi ikke få noget svar

stand til at give et klart svar mener ministeren at det er udtryk for en vellykket integrationsproces

dansk kultur bliver sidestillet med andre kulturer det må man have en principiel holdning til ja

og hvor der er respekt for alle et samfund hvor vi betragter hinanden som ligeværdige men hvor der er respekt for at

i danmark er den danske lovgivning og selvfølgelig også

de frihedsrettigheder og den åbenhed og den ligestilling som vi bygger vores fundamentale demokratiske rettigheder på

utrolig glad for at det ikke er herinde man skal sidde og definere hvad der skal være en god jul ude på plejehjemmene eller hvordan man lokalt skal finde ud af at løse arbejdsdelingen på juleaftensdag eller i påsken jeg har tillid til at det er noget man kan løse lokalt

nogen som helst måde hænger sammen regeringen går ind for et samfund med en stærk sammenhængskraft og hvor vi

og anerkender at medborgere

afskaffer fattigdomsydelserne

borgere som nogle der har en konto i velfærdssamfundet

man kan få lov at trække ud det jeg har været fremme med i den debat jeg har ønsket at rejse

vi som borgere som mennesker

at være danskere i vores fællesskab betragter vi det

punkt en som om at vi er medborgere i et fællesskab i hvilket vi har solidarisk ansvar for at løfte opgaverne i fællesskab og for at vi alle sammen skal

at vi har råd til at der er et socialt sikkerhedsnet så ingen falder igennem eller betragter vi det

vi går ind i et supermarked hvor velfærdsydelserne står på hylderne og så

og det er specielt ikke sundt for børn at vokse op i fattigdom derfor har det været

fra regeringens side at afskaffe fattigdomsydelserne det er det vi gør nu

at man udelukkende har fokuseret på at gøre folk fattige vi vil gerne have

aktive medborgere det gør man

få dem i uddannelse ved at stille krav til

at give dem mulighed for at de selv kan bidrage til det fællesskab

går ind og hæver ydelserne og afskaffer fattigdomsydelserne

penge fra det offentlige for det er meget vigtigt for os både for regeringen

at rettigheder

siger følgende en dansker hvis familie har været med til at opbygge det danske samfund og dermed velfærdssamfundet har ret til nogle bestemte ydelser hvis man kommer ud i arbejdsløshed ved siden af det siger regeringen samtidig at en udlænding der

har fået asyl i danmark har ret til at få de samme ydelser som den førnævnte dansker som jo har bidraget

sidstnævnte flygtningen der har fået asyl i danmark

hvordan kan ministeren så sige at det handler om at man skal yde for at kunne nyde

andre der bliver født med muligheder der er begrænsede og som i aldrig får mulighed for at

se er det meget essentielt

krav om at alle bidrager med det de kan

at være med til at løfte eksempelvis de

jeg synes at vi skal tage imod folk på en anden måde

vi vil gerne hjælpe til med at du aktivt kan få et liv

bidrage til fællesskabet det spor vil vi gerne sætte dig ind på der må vi bare konstatere

nu afskaffer man starthjælpen det kan vi konstatere det kunne

også være interessant om ministeren vil og det kan ministeren jo også svare på

indhente oplysninger fra andre europæiske lande så vi kan få fuldstændig klarhed over hvor danmark ligger

til sociale ydelser til for eksempel

danmark bliver jo mere økonomisk attraktivt at søge til som flygtning når

man forbedrer de økonomiske vilkår

hvis man mener at man skal yde for at kunne nyde at man skal gøre sin pligt og så kræve sin ret synes ministeren

om beskyttelse de danske myndigheder siger du er flygtning du får asyl vi beskytter dig i danmark er det så ikke rimeligt at de danske myndigheder dernæst siger til vedkommende som man har taget imod og givet beskyttelse du skal nu gå ud at bidrage til det danske samfund når du har været i danmark i en bestemt årrække når du har bidraget til det danske samfund i en bestemt årrække ved at være på arbejdsmarkedet så får du adgang til de samme høje sociale ydelser som danske statsborgere

man ikke få fuld pension hvis ikke man har

præcis det jeg mener og præcis det der er regeringens politik nemlig at

uanset om man bliver født i en familie hvor man ved at man vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse tage en videregående uddannelse og sikkert også få sig en god stilling betale skat og være en medborger der har gode muligheder for at sætte penge ind på den fælles konto

om man bliver født i en familie hvor man ved at der er der altså anderledes hårde odds for at man overhovedet kommer ud der hvor man kan ende med at være en aktiv bidragsyder til samfundet uanset hvilken familie man bliver født i

at vi bør hjælpe alle sådan at det ikke kun er børn der bliver født i de familier der har gode muligheder i forvejen men at det også er børn i de andre familier vi løfter og hjælper til at de kan bringe sig i den situation

til gavn for selv og til gavn for samfundet økonomisk men også menneskeligt det her handler for mig om at vi skal have rimelighed og anstændighed i vores lovgivning når der kommer nogen som skal bo i vores land skal vi tage ordentligt imod dem og vi skal sørge for at de kan opretholde

de danske ydelser til for eksempel flygtninge bliver når nu man hæver dem i forhold

hvordan de er i andre lande ministeren kunne

har foretaget vurdering af om det vil betyde en øget tilstrømning til danmark at man nu gør det mere økonomisk attraktivt at søge til danmark jeg er ikke bekendt med at regeringen

en sådan vurdering men det kan jo være at ministeren

er at ministeren går ud i pressen

kunne nyde man skal gøre sin pligt

skal man kræve sin ret og så indfører

når man går ud og siger at man skal bidrage men samtidig vedtager en lovgivning i folketinget der går ud på at man ikke skal bidrage

at vi tillader os at konstatere fra dansk folkepartis side at regeringen ikke leverer ærlige og konkrete og klare svar i folketinget

svare på om ikke det er meget rimeligt at sige at en person som kommer til danmark og vi giver beskyttelse skal ud at bidrage på arbejdsmarkedet

synes jeg selv står og gør lige nu nu skrev jeg ned og så

kom på her har været spørgsmål til beskæftigelsesministeren også

at at det giver nogen mening at se på

har nogen betydning hvad ydelserne er andre steder det her handler om hvordan man lever i danmark når det nu engang er her man er

rettigheder og pligter følges ad og det gør de for alle som bor i det danske samfund man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet man skal enten tage et arbejde eller

det gælder sådan set uanset hvor lang tid man har været her og hvor man kommer fra eller hvorfor man er her alle skal være en del af det fællesskab som kun

almindelig del spørgsmål syv og firs svarer at det tidligere aftalte hpv program genererer halvfjerds million kroner årligt fra to tusind og tolv er det så ministerens holdning at man vil bruge disse midler til fortsatte hpv programmer

aftalen indebærer at tilbuddet om gratis vaccination mod livmoderhalskræft udvides til kvinder op til seks og tyve år

i perioden to tusind og

at sikre denne udvidede vaccinationsdækning

regeringen ikke har valgt at sænke loftet på medicintilskud igen når der var økonomisk råderum i stedet for at bruge pengene på at udvide den gratis hpv vaccination regeringens og enhedslistens beslutning om at udvide den gratis hpv vaccination er udtryk for prioritering for der er ikke råd til det hele når regeringen valgte hpv udvidelsen frem for for eksempel at sænke loftet på medicintilskud skyldtes det bla

at der var kommet nye oplysninger fra sundhedsstyrelsen om at det har en gavnlig forebyggende effekt også at vaccinere de ældre piger en anden vigtig og realpolitisk begrundelse var at diskussionen om vaccination til de ældre piger havde stået på over længere tid og at

der var behov for en snarlig afklaring for de piger det drejede sig om den afklaring har vi jo så sikret med regeringens aftale på sundhedsområdet og det er en prioritering jeg er meget glad for

spørger en af grundene er om man fra regeringens side siger at

at melde sig til to år er faktisk ret kort tid

lovede at der skulle være et catch up program men

statens serum institut gennemførte et nyt udbud som sikrede lavere priser som gjorde at vi faktisk kunne skaffe midlerne til

ligesom jeg i sin tid var glad for at min forgænger

ville det netop generere nogle penge og de partier der havde været

de sidder også som en del af regeringen nu men man skal jo ikke glemme at de her penge var sat af så der var penge inden folketingsvalget også til det her program

unge kvinder der måske først skal have en viden om at

kan gå op og få en gratis vaccination det kan være

kvinder fra dårlige sociale lag eller det kan være kvinder af anden etnisk oprindelse der ikke lige får beskeden på samme måde som alle andre og derfor skal

nogle tiltag på området så så vi sikrer

foreslår vi at vi kigger på en tre års periode

såmænd også på os det er så vurderingen at det

i løbet af de næste to år så det har vi ikke nogen planer om

min tidligere tidligere forgængers eller hvad vi nu er ude i

hpv vaccine men også til en række andre ting der lå

set ikke i den aftale nogen binding i forhold til de midler fremover man må sige at der er løbet meget vand i åen siden to tusind og otte og vi står i en økonomisk situation der er meget alvorlig for landet det betyder jo også

at der var nogle der var modstandere af det

at vi var de onde der hævede medicintilskudsloftet

det samme som de andre faktisk også

fortsætte det her program at det er et rigtig godt initiativ og

årene fremover og hvordan vi

at få de her drengebørn med også vi ser en eksplosiv vækst

og vi kan se at andre lande allerede nu begynder at vaccinere drenge

det og hvad der efterfølgende skulle

men når vi snakker om det her catch up program så er det rigtigt at min forgænger efter længere tids politisk pres medgav at

blev skaffet de midler til catch up programmet og at vi forhåbentlig ser at det kommer rigtig mange unge kvinder til gavn og også kan ses

om en måneds ventetidsgaranti for lægeordineret insulinpumpe til børn i forbindelse med

og tyve planen fra maj to tusind og elleve uden dog på det tidspunkt at anvise nogen finansiering af forslaget

vi ønsker også fra regeringens side en god og hurtig behandling til børn med diabetes som spørgeren er

er sundhedsstyrelsen i gang med en gennemgang af den faglige evidens for anvendelsen af insulinpumper til børn under seks år altså en vurdering af hvor godt et behandlingstilbud insulinpumper er når det gælder børn både i forhold til faktorer som regulering af for lavt blodsukker og livskvalitet spørgsmålet om evidensen for insulinpumper til børn blev senest drøftet på det sidste møde i diabetesstyregruppen den fjerde oktober i år konklusionen på det møde blev at sundhedsstyrelsen færdiggør litteraturgennemgangen og på baggrund af resultaterne herfra tilretter man så de anbefalinger for anvendelsen af insulinpumper

inden vi når udgangen af januar to tusind og tolv altså om ganske kort tid jeg må sige at jeg synes det er en rigtig god idé at vi lader sundhedsstyrelsen færdiggøre sit arbejde og at vi følger indstillingen fra

fra politisk side tage stilling til hvordan vi ønsker at prioritere så vi får mest mulig sundhed for de midler vi har til rådighed

det svar hvor jeg noterer mig at man

kigge på prioriteringen fordi

kigge på hvordan man prioriterer den her ventetidsgaranti

vi lavede et beslutningsforslag eller fik en aftale med den tidligere minister så drejede det sig om at når det var børn der var under fem år

insulinpumpe så skulle de have den med det samme var

med en måneds ventetid at gøre og derfor lægger det heller ikke op til nogen

at man ville kigge på enten en måneds garanti eller to måneders garanti det vil sige

handler om at når man er under fem år kan man få en insulinpumpe når en læge har skønnet at

aftale man fik lavet men man anviste så ikke nogen finansiering af

og derfor står vi også her nu hvor det jo må indgå som alle andre sympatiske forslag i en samlet prioritering og der synes jeg faktisk

en rigtig god idé at vi lader sundhedsstyrelsen færdiggøre sit arbejde

det man konkluderede på det sidste møde i diabetesstyregruppen man nu skulle lade sundhedsstyrelsen lave det faglige arbejde færdigt

fra politisk hold tage stilling til hvordan vi ønsker at prioritere for det her er jo

så hvis jeg skal sige noget noget mere end det er

på hvorfor vi fra regeringens side sammen med enhedslisten i vores finanslovforslag har valgt at afsætte tyve million kroner om året de næste fire år til udarbejdelse af kliniske retningslinjer så vi i det hele taget kan få

i den rigtige retning og så må vi tage de konkrete politiske drøftelser

har lavet det her arbejde færdigt som de havde lovet skulle ligge færdigt i første halvår af to tusind og elleve undskyldningen kan jo ikke være at der har været folketingsvalg for det var

håber da at ministeren vil holde sundhedsstyrelsen

af betydning for de børn vi taler om det drejer sig om børn som mange gange har indlæringsproblemer eller har svært ved at sidde stille i skolen eller

uddannede lærere og ikke sundhedsplejersker der er forældre der

mange gange har store problemer med at skulle op om natten flere gange for at give deres børn insulin hvorimod man har en insulinpumpe kan regulere det og så undgår man hjerneskader og andre organskader er det noget

man som forebyggelsesminister

bliver taget med i det arbejde der bliver lavet lige nu med en litteraturgennemgang som skal munde ud

kommer med i forhold til hvad det her er for et redskab altså hvor brugbart det er i forhold til at sikre

og at det hedder sidst i januar vi får anbefalingerne jeg ved ikke om den aftale man indgik

man ikke har færdiggjort sine anbefalinger det kunne jeg forestille mig for den aftale man indgik gik jo ligesom ind

at jeg synes at det er rigtigt at man

bakker jeg op om og jeg ser meget frem til at få anbefalingerne sidst i januar så tager vi de politiske drøftelser i forlængelse af det

få indført den her garanti men jeg takker for ministerens svar og jeg ser frem til slutningen af januar og hvis ikke jeg hører noget

i afghanistan af hensyn til de medvirkende kvinders sikkerhed selv om eu selv har finansieret den via

den viser kvinder der sidder i fængsel uden at de har fået en

eller en dom ofte fordi de bare har forbrudt sig mod nogle moralske principper

i store dele af landet stadig væk er de traditionelle normer og skikke der håndhæves og

lovgivning beslutningen om ikke at udgive filmen er truffet af eu og som spørgeren indikerer netop på grund af at man var bekymret for de deltagende kvinders sikkerhed det forhold at

for kvinder i forbindelse med

at styrke de afghanske myndigheders indflydelse og arbejdsbetingelser rundtomkring i landet vi finansierer en række afghanske organisationer

retshjælp til rådighed for kvinder

mere end en tredjedel af pigerne i afghanistan går nu i skole den forventede levealder er forøget med tyve år mange flere arbejder uden for hjemmet mange flere deltager i politik kvindernes rettigheder er indføjet i den afghanske

er vedtaget en lov som forbyder en række handlinger

der er sket nogle spæde fremskridt selv om loven endnu alt for sjældent anvendes så derfor er der grund til bekymring det siger den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission også

det mest alvorlige menneskerettighedsproblem i landet er kvindernes mangel

kvinders rettigheder i afghanistan som både jeg og det internationale samfund fortsat vil følge

for der er blevet givet to grunde til

egentlig blevet tilbagevist af producenterne af filmen

de siger at de har informeret kvinderne og at der faktisk

som direkte til kameraet har sagt vi vil godt have vores historie ud fordi det er den form for sikkerhed vi egentlig har reelt er vi døde

ved at få dommen det er den ene grund eu har givet den anden grund

var et udgangspunkt dengang man startede hele

så det jeg egentlig gerne vil høre ministeren om

det jeg vil vide er ministeren enig i

spurgte kvinderne og efterfølgende har de enstemmigt anbefalet eu ikke

var derfor jeg især kommenterede på de generelle betragtninger om kvinders status og retsstilling

at man kan få moralske domme for at være blevet voldtaget

manden har begået en forbrydelse men hvor kvinden så tager straffen og så videre selv om man ved at det er sådan et land

selv om der er ændret i lovgivningen

problemer for nogle ikke desto mindre

det kan godt være at der er nogle eksperter dernede men

fordi de sidder og har fået de moralske domme

der var blandt andet en kvinde som var blevet idømt to

at faren til voldtægtsmanden bestikker hele systemet sådan

at hun nu får tolv års fængsel i stedet for hun kan så vælge at gifte sig med voldtægtsmanden så kan hun komme ud og få lægehjælp til sit barn det er da lidt et problem at man bruger pengene og så

til kvindernes sikkerhed ikke skal offentliggøre filmen

også indikerer at filmen og den manglende offentliggørelse har sat fokus på kvinders manglende rettigheder

og den status som kvinder har i afghanistan det mener jeg er afgørende

af befolkningen siger nu

kvinder skal kunne arbejde uden for hjemmet fem og firs procent mener at kvinder skal have lige adgang

er blevet forbedret siden taleban det er glædelige fremskridt der er lang vej igen jeg kan glæde mig over at den debat om filmen igen har sat fokus på det vigtige spørgsmål kvinders rettigheder og muligheder i afghanistan

at producere en film det ved man godt nede i afghanistan det er jeg ikke i tvivl om så deres sikkerhed er jo allerede i fare hvis

man skal bruge det argument og tro på det argument altså det må den jo være fordi afghanerne der udmærket godt ved at de

har deltaget i en film så alt andet lige

er skaden jo sket bare ved at man har sat projektet i gang vil ministeren så ikke presse på for at vi også får vist filmen i eu når man nu har brugt pengene

offentliggør filmen for ikke at sætte kvindernes sikkerhed

på et ordentligt grundlag men jeg er som spørgeren stærkt optaget af at vi får sat øget fokus på kvinders

i afghanistan det gjorde jeg selv da jeg for nylig besøgte landet det vil vi fremadrettet gøre og danmark støtter en række initiativer

fokus på det her i den svære overgangssituation som afghanistan står

filmen når beslutningen er truffet af hensyn til kvindernes